erhvervsministeren lovforslag nummer l

hundrede og tres beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l en hundrede og en og tres transportministeren lovforslag nummer

hundrede og to og tres titlerne på de

spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget forsvarsministeren

socialministeren

er anmeldt følgende spørgere john dyrby paulsen

frank aaen julie rademacher jens christian lund kenneth kristensen berth til socialministeren er anmeldt følgende spørgere mette frederiksen line barfod rasmus

rené christensen det er sådan at vi kan nå otte

spørgetimen traditionen tro bruger man jo tiden fuldt ud

er fire til socialministeren

jeg forstået at det med de to muligheder

er spørgere men under alle er den første der får ordet som spørger

en rapport fra forsvarets færdselssikkerhedskommission for året to tusind og ti

noget af det som rapporten

og specielt de uheld hvor der har været dødelig udgang vi

uheldet nede i libanon i unifil i januar to tusind og ti hvor en dansk soldat uheldigvis blev dræbt det der står

og det er jo særdeles beklageligt der har været et

min kollega fra dansk folkeparti

set enig med de to herrer i

skal placeres et ansvar for det her må ikke gentage sig jeg er med på at den her sag

ikke udtaler sig om sager der undersøges i øjeblikket

ministerens principielle holdning til det at de soldater vi udsender selvfølgelig skal have den rigtige

den relevante og den ordentlige uddannelse

den uddannelse men er ministeren ikke enig i at når vi

forud for udsendelsen eller sørge for

er i gang med at undersøge lige præcis den dødsulykke der var ved unifil

niende januar to tusind og ti

kan jeg ikke sige noget konkret kan heller ikke forholde mig konkret til konklusioner eller ansvar

fuldstændig enig med

om at vores soldater som vi udsender i international mission

være forberedte på bedst mulig vis og skal have den rette uddannelse inden de sendes ud for at kunne løse deres

situationer som gør at det ikke har kunnet nås det har vi set i

af vores andre internationale missioner men udgangspunktet er at man skal være klædt ordentligt på når man skal ud at

der er underligt er jo at vi nu har en rapport her

direkte mangel på uddannelse

der kører en auditørsag som jo afklarer

men giver den rapport fra færdselssikkerhedskommissionen

anledning til at indskærpe at det her skal opfyldes og at hvis det ikke opfyldes skal der være særdeles gode argumenter

vil ministeren ikke på baggrund af den her rapport som jo kommer fra ministerens eget system tage skridt til at det indskærpes over for de relevante

og at det undersøges hvorfor de har haft den relevante uddannelse for det behøver man jo ikke at vente på auditørernes undersøgelse for

jo skal afklare omstændighederne

kun været på gaden en måneds tid men jeg kan overbringe ministeren

jeg vil lige spørge ministeren om det ikke er lidt besynderligt

en officiel rapport fra ministerens eget system hvoraf det klart fremgår

var manglende uddannelse

blive undersøgt af auditørerne må man ikke konkludere at når det står i en rapport

er der vel ikke ret meget som auditørerne skal undersøge nu har de været fjorten måneder om at undersøge den sag og så kan det vel ikke være

og så kan ministeren vel godt gå i gang men specielt når det står

godt undersøge hvad der virkelig er baggrunden for det der er konklusionen i den her rapport og den er meget entydig

dyrby paulsen står med i hånden eller tage stilling til hvad der skal ske på baggrund af den rapport

en forventning om at den indgår i auditørernes samlede

om pirateri og jeg skal nok lade være med at komme ind på den utrolig kedelige affære der i øjeblikket finder sted med danske sejlere så forsvarsministeren ikke uforvarende kommer til

nogle informationer som kan bruges herfra og sendes til somalia men jeg vil spørge om den bekæmpelse af pirateri der foregår i adenbugten i øjeblikket ikke er en form for ulige kamp

det skib vi har sendt derned ikke rigtig har eller måske må anvende nogle af de samme våben i gåseøjne og andet som piraterne anvender mod de danske skibe men at de

skal behandle dem næsten som rådne æg og måske en gang imellem skyde foran og bagved og når

den model vi skal agere

som for alle andre at at der er

få vurderet om vi kan stille piraterne for en dommer

en båd som lige så godt kunne være en fiskerbåd

vi er nødt til at have beviser for at det er pirater

med ombord så den afvejning kan lynhurtigt ske og i øvrigt også på afstand

man kan fra skibet se at det vist ikke er en fiskerbåd der er ude for at fange tun eller hvad de nu fanger dernede men at de er ude på en anden mission

vi skal følge nogle regler der gør at vores

er det jo netop ikke noget der afskrækker disse mennesker inde på kysten fra at foretage raids igen og igen fordi de åbenbart ved at der

kunne vi ikke finde noget andet at anvende over for dem

hvor man kaprede skibene inde i

danmarks vedkommende to tusind og ni har haft krigsskibe

ud så de er ud somalias kyst i stedet

at vi sendte først absalon og nu esbern snare ned at patruljere i farvandet omkring somalia har vi rent faktisk fået standset en stor del af

at tage dem ombord på esbern snare

form for samarbejde med kenya måske bygge eller være med til at bygge

en anden ting i meget gamle dage var der en dansk konge der blev træt af at de danske handelsskibe igen og igen blev angrebet af pirater så han sendte et stort træskib med de kanoner der nu var dengang ned

også i forbindelse med de her somaliske piraterier

simpelt hen at rydde kysten fjerne eller i hvert fald ødelægge deres udstyr så de ikke kunne sejle ud

om tre måneder så rydder vi lige kysten på den og den facon det er ikke det jeg vil have som svar

være en overvejelse gående ud på at ondets rod skal bekæmpes frem for at man bekæmper nogle årsager for så kan man jo altså blive ved i

for at lave pirateri

er andet hvor man kan tjene gode penge i somalia

man bare sige noget af det som vi fra dansk side gør

vi har taget initiativ til det er så min kollega udviklingsministeren i den fredelige del af somalia

den nordlige del af somalia at se

ved en domstol i kenya eller på seychellerne rent faktisk kan afsone dernede og

formandskabet for det der hedder den internationale juridiske arbejdsgruppe som arbejder under fn noget af det som som vi

et internationalt kan man sige retsregime så det

konference som netop handler om retsforfølgelse af pirater her

lige dømt to officerer for at lyve i sagen om den falske oversættelse af jægerbogen sagen bliver måske anket til højesteret det er der i hvert fald nogle der taler om men det er virkeligheden ikke så vigtigt for de to officerers rolle i sagen er ikke så vigtig man må selvfølgelig ikke lyve det er klart over for sine overordnede men det vigtige i sagen

oversættelse af en jægerbog

bevise at jægerbogen var farlig og derfor skulle forfatteren idømmes straf og bogen skulle beslaglægges altså et indgreb mod ytringsfriheden

falsk bevismateriale derfor må vi jo have at vide

har ansvaret for den anvendelse

har noget ansvar for hvad der kommer i udenrigspolitisk nævn eller hvad forsvarsministeren siger

det er nogle andre

det er ministeren der har ansvaret for at man lækker en bog der skulle bruges som falsk bevismateriale som man selv sagde var så farlig at den gik ud over rigets sikkerhed

var spindoktoren der havde ansvaret for anvendelsen af en bog på den måde

departementschefen der stadig væk sidder på sin plads der har ansvaret for at man anvender en falsk oversættelse til dels at overbevise offentligheden om at det her var noget farligt dels som falsk bevismateriale vil ministeren ikke erkende at det har vi stadig væk ikke fået noget svar på

svare nu nemlig at forsvarets auditørkorps som jo er en uafhængig myndighed har undersøgt den her sag de har alene valgt at rejse tiltale mod to personer nemlig de to personer som herre frank aaen omtaler og som blev dømt i østre landsret det er også sådan når auditørkorpset undersøger en sag at

hvis de finder noget som ikke er retmæssigt

der er foregået noget her som er kritisabelt og som ikke er acceptabelt i henhold til sådan almindelige normer auditørkorpset har altså

i den her sag de har alene valgt at rejse tiltale mod de to og derfor har jeg ikke til sinds at igangsætte en uvildig undersøgelse

om problemet med at forsvaret har sit eget politikorps til at undersøge sig selv

uanset hvorfor efterlader det alligevel ministeren med det politiske ansvar nemlig at ministeren er chef for et ministerium som jo lækker sager det er ikke den eneste og som altså har ansvaret her for ansvaret skal jo placeres

at vi enige om der er ikke ret mange andre personer der kan komme under anklage for anvendelsen af den falske oversættelse end ministeren spindoktoren

vi har altså en lille kreds helt oppe i toppen af dansk forsvar som ikke har kunnet håndtere deres ansvar men som i stedet for har prøvet at fabrikere et falsk

befolkningen noget ind der ikke passede

ikke en sag man politisk

og forsvarets politi fuldstændig ligesom vi

et uafhængigt auditørkorps det er

den her sag som handler om den arabiske oversættelse af den såkaldte jægerbog

rejse tiltale over for de to pågældende så er blevet dømt i østre landsret men auditørerne

andre kritisable forhold jeg synes måske at det er lidt voldsomme udfald herre frank aaen kommer med mod

medarbejdere som er i

som sagt jeg er fuldt tilfreds med at auditørerne

har rejst tiltale og nu har de så også ved østre landsret fået dømt de to pågældende officerer men jeg har ikke til sinds igen

uddannelsespoliti eller et udenrigspoliti forsvarsministeriet er altså det eneste ministerium der har sit eget politi og jeg mener at det er meget kritisabelt men

jeg spurgte om ikke ministeren synes at det er et alvorligt politisk problem at have et ministerium hvor det er ministeren spindoktoren eller departementschefen alene hver for sig eller i forening der har prøvet ikke at fabrikere men at anvende falsk bevismateriale anvende en falsk oversættelse til at vildlede befolkningen om farligheden af en bog

gav anledning til at man skulle begrænse ytringsfriheden

heldigvis ikke lykkedes hvis man har et forsvar med en top hvor det er ministeren spindoktoren og departementschefen der hver for sig eller i forening har ansvaret for så grove sager er det så ikke noget der bør undersøges er en minister

ikke tvunget til at få sådan noget undersøgt

personer der åbenbart skulle have fabrikeret eller i hvert fald have

enten auditørkorpset eller til politiet og anmelde det som en sag jeg ligger ikke inde med den viden som herre frank aaen hævder at have

inden for de rammer der er for offentligt ansatte

men ellers vil jeg sige at ja der gælder en generel tavshedspligt for læger og for

psykologer i forsvaret og for vores præster jeg ved ikke om det herre lund er på vej ind til er

det været et ønske eller også er det allerede sket at der er

er blevet dømt til at fravige sin tavshedspligt det

gå ind og vurdere i konkrete sager

snakke om

at hvis man har behov for at snakke hos en psykolog skal man være klar over at der netop er

at psykologen derefter kan gå hen til gruppeføreren eller regimentschefen og sige du skal altså bare lige vide at vedkommende soldat har fortalt mig

som sådan en afledningsventil hvor man kan få luftet

bekymringer eller måske få snakket nogle af de ting igennem som man har svært ved at snakke med andre

at gøre en lang historie kort jeg synes det er meget meget vigtigt at

hvor man har behov for at få nogle samtaler

helt naturligt at man reagerer på en unormal måde så for at

herre jens christian lund har fat i noget af det rigtige i forhold til det med tavshedspligten og hvis det viser sig at der kunne komme gentagne tilfælde hvor tavshedspligten

da klart noget vi skal se på jeg kerer mig meget om at vores soldater

personale vi har tilknyttet i forsvaret

jeg bestemt ingen intentioner har om at man skal kunne ophæve

jurist så jeg kan ikke vurdere hvad domstolenes muligheder for at kunne gøre det her er

lige pludselig ser at der er åbnet en ladeport således at psykologerne

har vi et problem og det håber jeg at vi så kan se på

længere diskussion om børns rettigheder heldigvis det er nemlig et utrolig

ethvert samfund skal jo kendes på sin evne til at tage sig af de mennesker som har allermest behov

borgere i et samfund der har allerallermest behov for et stærkt samfund og for voksne der passer på dem derfor er børns rettigheder og børns tarv og interesser noget der ligger os socialdemokrater vældig meget på sinde for kort tid siden har danmark afgivet sin årlige afrapportering til fn der var

gælder blandt andet barnets reform som vi har været enige om at vedtage her i folketinget det gælder også forældreansvarsloven den kræver måske en diskussion her i folketinget og det kan være at vi kan vende tilbage

som jeg synes at vi som folketing bliver nødt til at

reflektere over og overveje hvordan vi håndterer det gælder både de fattigdomsydelser der

og som rammer børnene meget det gælder regeringens og dansk folkepartis sænkelse af den kriminelle lavalder fn mener i lighed med

at børn selvfølgelig ikke skal sidde i fængsel og tredje kritikpunkt fra fn og det er det jeg ønsker en drøftelse med ministeren om i dag nemlig at børns adgang til at

oplysninger om egne rettigheder faktisk ikke er særlig god i danmark vi har igennem den senere tid haft en række ulykkelige enkeltsager

tøndersagen for år tilbage jeg tror at mange mennesker har fulgt den såkaldte brønderslevsag hvor en meget stor børneflok har været udsat for meget meget grove overgreb der er

desværre også nu en aktuel sag fra greve kommune at alle de her sager

i folketinget diskuterer om udsatte børns rettigheder er stærke nok i vores samfund

til at varetage børnenes behov og interesser

at kunne give sig

på en lang række områder og jeg er sådan set også fuldstændig enig med

har været igennem de senere år hvor der har været et meget stort pres på de sikrede

som kan gå ind i sager af

og få dem til at lave en underretning så

de af egen drift kan gå ind i en sag og se på om der er

skal ringe til og på hvilken adresse skal indfinde sig hvordan er det så ikke for vores børn

og er udsat for groft omsorgssvigt hvordan skal man så finde sin vej til folketingets ombudsmand hvis man sidder et sted i sønderjylland

respekteret og overholdt hvordan skal man så finde ankestyrelsen jeg synes det er et urimeligt krav at stille at børn og måske sågar børn der står i en udsat livssituation

og som vil være det nødvendige bindeled også mellem os politikere

en situation hvor de faktisk lider under omsorgssvigt jeg mener at det er samfundets meget vigtige ansvar og vores fagpersoners meget vigtige ansvar at kunne se hvis

lider under omsorgssvigt og kunne gribe ind i rette tid og hjælpe disse børn

en instans som

se om vi har nogle gode muligheder for

instanser som vi har i som fungerer godt

er i lighed med de øvrige organisationer på børneområdet i danmark stærke tilhængere af at vi får etableret en børneombudsmand

børneorganisationer er af den overbevisning

i stand til at passe på alle vores børn i danmark ministeren siger meget flot hvis et barn udsættes for omsorgssvigt er det samfundets ansvar at

samfundet børn til forældre der ikke kan varetage deres interesser

ulykkelige udgangspunkt vi har

der også mange børn der ikke har det og jeg synes vi har en enorm politisk forpligtelse til at passe på hvert eneste af dem derfor ønsker jeg en styrkelse af børns rettigheder en styrkelse af børns adgang til at kunne klage en styrkelse af samfundets evne til at passe på især nogle af de mest udsatte børn derfor vil en børneombudsmand selvfølgelig være en styrkelse af børnene

når problemer som de gerne vil have der er nogle der lytter til er nogle der tager over

socialministeren mener at vi skal arbejde på at sikre at vores børn har et godt børneliv

vores børn ikke kun bliver opbevaret og passet

sker nogen fysisk skade mens de er i vuggestuer og børnehaver men at vi faktisk sikrer at der er gode vilkår for børnene at der er voksne som kan sørge for at de også psykisk har det godt at der er

voksne der kan sørge for at der bliver sat leg i gang som kan snakke med

i det hele taget sørge for at der er nogle rigtig gode rammer for vores børn i de mange timer de i dag opholder sig i vuggestuer og børnehaver hvis ministeren ønsker at børn skal have et godt børneliv og ikke bare opbevares mens forældrene er på arbejde hvilke initiativer vil ministeren så tage for at sikre at vi får rettet op på den meget skæve udvikling der har været og som senest er blevet dokumenteret

store fagforbund foa har fremlagt

viser at i løbet af de sidste fem og tyve år

forholdene i vores vuggestuer og børnehaver i forhold til hvad der er af voksne hvor der for fem og tyve år siden

er der i dag over elleve næsten tolv børn per voksen som man skal tage sig af i børnehaven og i vuggestuen var det for fem og tyve år siden fire børn som en voksen skulle tage sig af

børn som en voksen skal tage sig af på en gang i vuggestuen så er der altså ikke meget tid og vi hører om at der indimellem opstår problemer hvis der for eksempel er et barn der skal have skiftet ble ja så skal man vælge skal man gå ud og skifte ble på det barn og så lade alle de andre børn sidde alene fordi der ikke er flere voksne på stuen eller skal man tage sig ordentligt

nogle gode rammer og muligheder for at få et godt børneliv også i dagtilbuddene

til nogle af de tal som fru line barfod nævner om

voksen i henholdsvis vuggestuer og børnehaver

statistik og det er nogle tal som kommunernes landsforening også har nikket til det

i forhold til det

gennemgår en pædagogisk udvikling

noget tid fra samværet mellem voksne og børn

de regler og noget af det bureaukrati som vi

og som i den grad også kan frigive noget tid og nogle ressourcer til børnene

de procedurer som tager tid fra

i de daginstitutioner og hvor meget tid og hvor meget samvær er der mellem

taler med forældre taler med de voksne der arbejder i vuggestuer og børnehaver så tror jeg ikke ministeren kan finde mange der ikke vil sige at der i dag er mange flere børn per voksen end der var tidligere det er meget svært at finde nogen der kan bekræfte de tal som ministeren fremlægger her

hørt eksempler som det med at voksne i vuggestuerne synes de er nødt til at lade være med at skifte ble på et barn fordi de ikke har tid til at gøre det hvis de så skal efterlade de andre børn helt alene

nogle gange kun en voksen til at være sammen med børnene derfor vil jeg gerne igen

ét initiativ for at sikre at der kommer flere voksne til at tage sig af vores børn

står her i folketingssalen og siger man ikke kan stole på de tal der kommer fra danmarks statistik jeg

talmateriale som er meget

igennem socialudvalget stille spørgsmål

meget tid det egentlig er pædagogen har

ting som man skal kigge på

er indsats fra samfundets side for at få mange flere børn i vuggestuer og børnehaver fordi man mener at det er en af de bedste måder at tage sig af vores børn på og sikre at de kan have et godt børneliv og dermed få lagt grundlaget for at have et godt liv senere det er rigtig rigtig vigtigt at der er gode rammer i vuggestuer og børnehaver og at rigtig mange børn kommer der har man sagt men pengene er ikke fulgt med fordi man i dag har stort set alle børn i vuggestuer og børnehaver

øget mængden af penge der kommer til vuggestuer og børnehaver

ministeren ikke vil diskutere tal for hvor mange voksne der er vil ministeren så sikre at der kommer flere penge til vuggestuer og børnehaver

den måde man skal skaffe penge til løn til flere voksne på hvis vi gerne vil have at der ikke er en situation

mulighed for at gå tur og læse højt

er bare det helt basale med at kunne skifte ble på et barn når der er behov for det

og det er jo jeg så siger til fru line barfod stil spørgsmålet igennem socialudvalget og så

de to typer tal med hensyn til hvor mange penge der bliver brugt på daginstitutionsområdet

så er det jo klart at man skal gå ind og justere budgettet

den samme størrelse institution

kommuner der oplever et

her med tid til børnene og jeg kan også fornemme at ministeren er meget med på den dagsorden at det gælder om at have tid til det enkelte barn nu hører vi jo tit at

pædagogerne er overbebyrdet med papirarbejde og derfor har jeg også været glad for at regeringen

med dansk folkeparti helt tilbage i to tusind og otte satte gang i processen omkring afbureaukratisering det sidste vi har gjort har været i forbindelse med barnets reform

både kl kommunerne og pædagogerne og nu også københavns universitet kan komme

ude i daginstitutionerne de mener stadig væk at de skal registrere for meget jeg mener jo ikke at al registrering af dårlig og

registrering der kommer fra centralt hold altså her fra de her stole

registrering der kommer fra kommunerne som også ønsker at blive kloge på hvad der foregår i deres daginstitutioner

i forbindelse med finanslovforhandlingerne og i forbindelse med barnets reform men stadig væk

bruger meget tid på registrering har ministeren nogle nye ting

hvert andet år de skal evalueres vi inkorporeret børnemiljøvurdering i læreplanerne og sprogscreening skal ske

ind på daginstitutionsområdet i forhold til arbejdet i den enkelte

i de kommende år vil se rigtig mange nye og spændende bud fra kommunerne

nogle af de regler som man selv gennem årene

forventning om at langt hovedparten af det bøvl og

spørgsmål også lidt om ministeren har noget overblik over eller har en fornemmelse af eller ønsker at få et overblik over

som kommunalpolitikere kræver det tit en registrering for at få svar på spørgsmålet har ministeren en fornemmelse af eller en opgørelse over hvor meget der ligger i kommunalt regi og hvor meget der reelt ligger i statsligt regi i

og hvad man egentlig har oparbejdet gennem årene

medarbejdere i forhold til at dokumentere

og fjernede en del krav

for svaret

man ville diskutere tal eller ej og ministeren afsluttede så sit svar med at grunden til at der bliver brugt færre penge

skal jeg høre om ministeren er klar over at det rent

der faktisk flere der vælger at lade deres børn indskrive

det samlede antal børn i daginstitutioner faktisk er højere end det har været tidligere så det argument med at

er færre børn og derfor færre penge holder jo ikke al den stund at der sådan set

der lader sig indskrive i institution

at få ministerens svar på nu havde vi diskussionen om det med tal og der var så en undersøgelse der var refereret i ugebrevet a4 og som ministeren ikke havde så meget tillid til ministeren ville hellere bruge tal fra danmarks statistik

så også kommet nogle nye officielle tal fra

i den her budgetoversigt fremgår det

bruger fem hundrede million kroner mindre end man gjorde året før det svarer altså til cirka

hundrede kroner mindre per barn

får ministeren det til at hænge sammen med at man har lovet danskerne at der skulle være uforandret service hvordan får ministeren det til

hænge sammen med at man har lovet at der skal være ansvarlig børnepasning hvis vi tager tallet

hvordan skal vi kunne få bedre omsorg få bedre børnepasning når der er så markant mindre per barn og i det hele taget til børneområdet

selvstyre og gå ind fra christiansborgs side og

hvordan og hvorledes pengene skal bruges i de enkelte kommuner i de enkelte institutioner

passet i en daginstitution

hvor mange børn der er indskrevet i daginstitutionerne i forhold til det

respektere kommuner går ind og omlægger en indsats eller laver

børneområdet på daginstitutionsområdet

vi skal bevare det kommunale selvstyre

og siger da fru line barfod var på for et øjeblik siden med

børneinstitutionsområdet prøvede ministeren at afvise det

jeg har nogle andre tal fra danmarks statistik og så videre da jeg så kommer på

nu er det et spørgsmål om at man ude i kommunerne bare benytter sig af det kommunale selvstyre men kan ministeren ikke bekræfte at

kommunale selvstyre ud af kraft

ikke nogen anden mulighed end at spare erik lund der er konservativ borgmester i allerød kommune var jo meget højlydt i sin kritik

det kommunale selvstyre at man tvinges ud i at spare på det regeringen lovede der skulle være råd til nemlig

respektere og tro på de tal der kommer fra danmarks statistik

indflydelse på hvor store budgetterne er

så har sagt om

for at forholde sig til det helt konkrete spørgsmål som handler om hvordan regeringen på den ene side kan love at vi skal have ordentlig børnepasning ordentlig velfærd

rent faktisk lave så stramme økonomiske rammer for kommunerne

bruger en halv milliard kroner mindre på børnepasningsområdet end man gjorde året før

prøve at gøre det mest muligt effektivt er der steder hvor man kan undgå noget bureaukrati så

men hvordan skal man

ekstra penge til skattelettelser som jeg forstår at

man har senest været ude og love hele

hænge sammen at man lover skattelettelser når vi er i en tid hvor

som jo også hænger sammen med lønmodtageres mulighed for

er det ikke simpelt hen at trække tæppet væk under velfærdssamfundet at give så massive skattelettelser

vi selvfølgelig skal finde balance

tilbagetrækningsreformen

simpelt hen nødt til at se på hvordan vi kan gøre os konkurrencedygtige i forhold til andre lande

i vores kommuner og at vi har nogle forældre som er glade for de dagtilbudspladser som vi tilbyder

med det som vi tilbyder deres børn og det synes jeg faktisk

en og to på dagens dagsorden udgår da udenrigsministeren er blevet syg endvidere skal

flere end tyvetusind danske børn kan ende med skrumpelever som følge af overvægt jævnfør artikel i bt den femogtyvende februar to tusind og elleve

det er ikke sådan at der er flere end tyvetusind danske børn

i stedet på følgende måde cirka fyrre procent af svært

over tredive har udviklet fedtlever

og det er altså noget helt andet end skrumpelever mellem fem og tyve og halvtreds procent af disse børn udvikler en betændelsestilstand i leveren som ikke i sig selv er farlig og det svarer til mellem fem

ud af dem skønner eksperter at en to procent som voksne risikerer at udvikle en decideret skrumpelever og det svarer til mellem hundrede og to hundrede børn så der er altså ikke tale om tyvetusind børn

hundrede og to hundrede børn som med tiden måske vil kunne udvikle skrumpelever som følge af svær

og som oftest skyldes de tilfælde der er andre årsager end

at man skønner at årsagen har været fedme men det kan ikke afvises at hvis svært overvægtige børn fortsætter med at være svært overvægtige som voksne så vil nogle få af dem risikere at udvikle skrumpelever og de børn skal selvfølgelig udredes og behandles inden

det medierne bringer er faktuelt eller ikke

er det jo sådan at ingen børn selv vælger

blive overvægtige og

vil jeg gerne høre ministerens holdning til det er i hvert fald min holdning børn har ingen mulighed for selv

og dermed har de heller ikke mulighed for at vurdere hvordan konsekvenserne bliver af det der nu engang er deres vane eller deres adfærd

konsekvenserne af fedme er mange om det er

eller anden form for hjerte kar sygdom

jeg gerne høre ministeren om det ikke er ministerens holdning at vi bør gøre alt hvad vi kan for at sikre at børn som netop ikke selv har mulighed for at vælge og se konsekvenserne af den adfærd de har bliver hjulpet vi ved at der i hver skoleklasse sidder tre fire elever som er overvægtige og vi ved også med baggrund i de seneste tal at tendensen ikke går i retning af to elever per klasse men nærmere i retning af fem elever per klasse og det vil sige at problemet er tiltagende vi ved også jævnfør ny dansk forskning at forældrene har en blind plet i forhold til at

forældre til overvægtige børn rent faktisk

vi ved også at børn af overvægtige forældre selv har fire gange så stor risiko for at blive overvægtige

de tager overvægten med sig fra børne og ungdomsårene ind i voksenårene så mit spørgsmål til ministeren er hvilken holdning er det vi politisk skal have til at vi ser problemet stige og hvilke politiske initiativer er det vi skal sætte i værk

den holdning vi skal have er selvfølgelig at vi skal holde dampen oppe når det gælder alt hvad der har med forebyggelse at gøre herunder kost og motion og det er ikke bare noget med skoler det er også noget med hjem vi ved også for det talte vi om

at det især er en mindre del af befolkningen som halter bagefter den uddannede og den mere velbjærgede del af befolkningen det er galt med livsstilen det er galt med spisevanerne det er galt med opmærksomheden om hvad børn har brug for for børn skal opdrages og de skal præges

skolen og hjem og skole skal bakke hinanden op det er svært for skolen at gøre noget ved et barns

ikke får andet end wienerbrød og støtte til

finde bedre løsninger jeg sagde i min

spørgsmålet her at der er tre

fire elever i hver dansk skoleklasse

det går ikke imod to det går imod fem i hver klasse

initiere bedre vaner mere sund fornuft til forældre til børn til alle andre voksne som har med børn at gøre hvilke initiativer er det ministeren har taget eller agter at tage

selv at blive overvægtig så det er et voksenansvar vi skal have ind det er et voksenansvar at få handlet på det problem vi politisk har vedkendt os

næste uge igen nej

er vi jo ved at have gennemført vi har også sagt klart det talte vi om for en uge siden at målsætningen at børn skal røre sig en time om dagen skal vi meget gerne nå

rører de fleste børn sig jo mere end en time om dagen men så

med hensyn til kost er der stigende bevidsthed det er somme tider svært at få børnene til at spise det sunde i skolekantinen men der arbejdes med det og med hensyn til

medlemskab af frivillige idrætsforeninger har vi breddeidrætsudvalgets forslag og et inspirationskatalog som vi også snakkede om sidst så

og det er især børn og unge det handler om

med et endnu større problem end ministeren og jeg måske egentlig har vedkendt os vi ser

rykket på det så årsagen til min utrættelige spørgen til ministeren som jeg forstår ministeren synes det er

er jo et spørgsmål om at få det her ansvar

både de regerende partier og også

jeg ønsker at vi skal få handlet sammen mere rettidigt end det jeg synes

ministeren siger at vi skal få gang i forebyggelsen ja men hvem er det der har ansvaret for at få initieret og

vi har set det med sundhedsprofiler som er lavet rundtomkring i regionerne og vi ser at på tre år

er det nok det man gør eller

er også tegn på at man nu er mere bevidst om at begrænse alkoholforbruget både i ungdomsuddannelserne når der holdes fest og også i disse introuger

i de videregående uddannelser som jeg i øvrigt altid har været dybt

sprit end de gjorde tidligere der er store fremskridt men problemet er at der er en del af befolkningen som ikke er med på dette sundhedstog spørgeren er jo meget velkommen til at rejse rundt som sundhedsapostel og prædike sit evangelium

også selv og hvor jeg kommer frem hvis så spørgeren finder ud af hvad det lige præcis er

på de rigtige og ikke bare på dem der i forvejen er frelste og som ved

så er der ingen der er mere lydhør end mig

som følge af overvægt ministeren til at overveje en mere systematisk behandling

ikke noget grundlag som man overhovedet kan drøfte problemstillingen ud fra men jeg skal supplere mit foregående svar med at indsatsen for at forebygge overvægt er et kommunalt ansvar sådan har vi jo delt tingene imellem

af svær overvægt og de tilstødende komplikationer som fedtlever

i almen praksis og på sygehusene som er regionernes ansvar

ledelsens ansvar at børneafdelingerne er opmærksomme på at overvægtige børn også udredes for de normale følgekomplikationer ved svær

at der udarbejdes instrukser og vejledninger så alle kender til de relevante retningslinjer på hospitalet jeg skal imidlertid ikke udelukke at der kan være behov for at skærpe lægernes opmærksomhed på disse forhold

skal vi først og fremmest forebygge sundhedsstyrelsen har udgivet en klinisk vejledning om opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn til almen praksis vejledningen skal støtte læger og praksispersonalet i at reagere på uheldig vægtudvikling hos førskolebørn ved de forebyggende helbredsundersøgelser det er også vigtigt at de kommunale sundhedstilbud støtter op om den praktiserende læges indsats til det formål er sundhedsstyrelsen i færd med at

om opsporing af overvægt samt tidlig indsats

den systematik

er der faktisk med de nævnte vejledninger

at sundhedsstyrelsens nye vejledninger vil få en bedre effekt end

det kan jo virke en lillebitte smule forvirrende

ministeren siger at sundhedsstyrelsen arbejder på det her og vil forsøge

endnu bedre vejledninger jeg er jo helt enig med ministeren i at det her i øjeblikket er placeret som et kommunalt ansvar

bliver overvægtige og dermed må vi vel sige at uanset hvor god en indsats ministeren synes vi

indsatsen indfrier ikke ikke den nødvendige indsats der skal til for at få knækket kurven det her drejer sig om fedme det drejer sig ikke om rygning eller om alkohol vi bliver nødt til at se tingene isoleret

om deres børn er overvægtige

ministerens holdning og ministerens partis holdning at forældrene bærer et meget meget stort ansvar

i og for sig enig i men vi må blot

der ikke også er et andet ansvar hvis forældrene vitterligt

at deres børn bliver overvægtige hvordan er det at vi skal systematisere det her

det er det spørgsmålet går på hvilke behandlingstilbud er det

et tilbud til de her familier for mig at se er det jo ikke kun barnet det her drejer sig om vi bliver nødt til at

og voksne er ministeren enig med mig heri

i klasserne det vil jeg ikke gentage det er de behandlingstilbud som jeg beskrev som man så kan henvise børnene til men jeg lader mig meget gerne belære

møller mortensen jeg vil bare sådan ønske at han ville øve sig lidt på at belære andre end mig for det er altså lettere sagt end gjort at trænge ind med et budskab som forstås af det store flertal som ikke har brug for det men som ikke opfattes af det mindretal som har brug for det det er det der er problemstillingen

vi har ulighed i sundhed

der er en gruppe

modtagelig for moralprædikener sundhedsapostle og alt det som herre flemming

så er spørgsmålet hvad er det så man gør der tager man fat i børnene når de er i skolen man tager fat i dem og prøver at få dem med i det frivillige idrætsarbejde man tager fat i dem og prøver

små nap som tilsammen skal

de rigtige nap der foretages eller

her må jeg bare sige at der altså er en forskel

regeringen og socialdemokraterne regeringen

formået at reducere tallet

belære eller prædike evangelium synes jeg nu er en ædel kunst at kunne

glad for at ministeren siger at vi faktisk prædiker over den samme tekst og

men vores midler eller længden på talen er åbenbart forskellig vi vil i hvert fald noget andet når ministeren siger at det er

det er tre til fire elever i hver klasse så det er ikke bare en minoritet som er næsten usynlig den er meget meget synlig også kilomæssigt i hver eneste klasse

vi bare står og skal fremhæve s sf’s plan fair forandring jeg har ikke fundet så mange ting i s sf’s oplæg jeg har i det hele taget ikke fundet så meget i

enten har ændret

og det er fordi

have familiens ansvar

får borgerne vænnet til at det er deres eget ansvar at

moralprædikenerne og alle undersøgelserne jo ikke noget som helst så det der med også at tage hensyn til at borgerne

over i regeringen og hvis der er en kant der mellem regeringen og s sf

kan kun love ministeren at det gør jeg ikke jeg synes til gengæld at der måske er et lidt

måske lige nøjagtig er mit formål i dag er

regeringen har at ryste op med

har indset problemet og ikke har de rigtige midler til at

i vores forebyggelsesudspil har sagt at vi har et princip hvor vi gerne vil formalisere og forpligte alle voksne som har med børn at gøre fra førskole skole sfo og helt op i ungdomsårene til at sige at på samme måde som de konfronterer boglig udvikling

vil de gerne fokusere på barnets trivsel eller mistrivsel på sundhedsområdet men også på de psykiske faktorer det vil vi gøre ved at formalisere og forpligte alle voksne lyder det fuldstændig forkert i ministerens ører eller hvad er årsagen til at regeringen efter ti år ikke har grebet

det tror jeg da vi har brug for at få uddybet lidt hvad er det for et samfund vi skal have hvor s sf vil formalisere og forpligte alle voksne undskyld men det kræver da en nærmere forklaring jeg er ikke præget af opgivelse jeg siger tværtimod til spørgeren hold dog op med det sortsyn der er en kæmpemæssig fremgang når det gælder livsstil i danmark det er derfor at vi øger levealderen så meget som vi gør folk lever længere og de er sundere længere men så er der den tunge ende som ikke lytter til formaninger og det har jeg jo ikke på nogen måde bagatelliseret jeg har bare ikke hørt nogen effektive

flemming møller mortensen den næste spørger

er fru sophie hæstorp andersen og det er også med spørgsmål til indenrigs og sundhedsministeren

bryst tarm og lungekræft og får det regeringen til at overveje at sætte konkrete mål for kræftbehandlingen i danmark

er rigtig glad for som minister når kræftens bekæmpelse og socialdemokraterne har fyldt offentligheden med forkerte oplysninger om den betydelige fremgang der er for kræftbehandlingen så tak fordi jeg får lov til at sætte tingene på plads den seneste offentliggørelse fra sundhedsstyrelsen viser at udviklingen i forløbstiden for

men det skal ses i lyset af at der allerede fra

og otte som ikke er med i tallene skete et markant fald i forløbstiden på netop de tre kræftformer

det skyldes antagelig at pakkeforløbene

der skulle være gennemført i starten af to tusind og otte man var derfor allerede i løbet af

og syv i gang med at gennemføre dem altså pakkeforløbene og det var muligt på grund af de ekstra penge som blev tilført kræftområdet

syv indførelsen af disse pakkeforløb har altså

for patienterne med hensyn til brystkræft kan jeg sige at indførelsen af det landsdækkende screeningsprogram

og ni gjorde at vi simpelt hen har fundet flere tilfælde

denne periode presset kapaciteten på området men nu hvor vi er igennem første runde den såkaldte prævalensrunde forventer jeg at antallet af nye tilfælde vil falde og at det igen vil betyde kortere forløbstider i den kommende tid på lungekræftområdet blev vi sidste år opmærksomme på at der var en tendens til stigning i forløbstiderne for lungekræftpatienter det reagerede regeringen og regionerne prompte på i form af kapacitetsforøgelser det har båret frugt helt nye tal viser at flere lungekræftpatienter nu kommer hurtigere i behandling på tarmkræftområdet ved jeg at man ude i regionerne i løbet af det foregående år altså to tusind og ti har arbejdet på at øge kapaciteten og det er også min forventning at dette afspejles

vil tjekke alle mellem halvtreds og fem og halvfjerds år hvis de ønsker det for tarmkræft som led i

hvorfor nogle patienter oplever meget lange forløb og det supplerer jo så arbejdet med at etablere pakkeforløb for patienter som er svære at diagnosticere så der er rigtig meget i gang

advare mod det sortsyn der skaber mismod og i stedet bruge de fremgange der er til at anspore regionerne os alle til at

mismod som vi i første omgang stod alene med da sundhedsstyrelsen kom ud med sine tal lagde man jo frem at

nogle områder hvor ventetiderne var blevet længere

kan jeg ikke forstå at ministeren nu nærmest taler imod

en dansk kræftlæge ledende overlæge lisa sengeløv

påpeger som har givet en midlertidig pukkel og længere ventetid

når nu ministeren siger at det var klokkeklart fra starten at øget mammografiscreening ville betyde flere brystkræftpatienter eller at man ville stå med nogle udfordringer

der er ikke noget område der i de kommende år får flere ekstra penge end lige præcis kræftområdet og det er

det vil føre til yderligere afkortning af forløbstider forlængelse af levetider forbedringer af overlevelsesprocenter og så videre selv om der altså

er forløbstiderne på de fleste områder faldet

jeg ved ikke hvem der har sagt at der ikke er ekstra ressourcer på kræftområdet jeg kan selvfølgelig ikke

har været tale om ekstra ressourcer overlevelsen er altså steget med syv procent på ti år vi behandler tredstusind flere mennesker om året for kræft end vi gjorde for ti år siden vi har nedbragt forløbstiderne og overlevelsesmuligheden er forbedret hele vejen

end socialdemokratiet der har været ude at kritisere at der er længere ventetid for nogle kræftpatienter og at det jo er sundhedsstyrelsens egne tal

siger at det er et markant problem for patienterne og en ledende overlæge oven i købet siger at de har gjort alt hvad de kunne med de ressourcer der er til rådighed men kræftområdet er

så må ministeren da anerkende

er nye sparerunder på sygehusene lige nu i to tusind og elleve

kræftområdet når nu oven i købet en ledende overlæge lisa sengeløv siger at det er sådan det er

mulighed for at lave meraktivitet på blandt andet kræftområdet således at man ikke blev ramt af at man havde arbejdet så meget med at nedbringe ventetiderne for kræftpatienterne at man til sidst stod og skulle fyre folk som tak for at de havde gjort det bedre for kræftpatienterne i danmark men det har regeringen jo ikke villet være med til

for at få lejlighed til at sige en hel masse

for det første kan det jo være at fru sengeløv ikke har det totale overblik det kunne jo

en kæmpe overskridelse

det generelle billede i hvert fald i nogle af regionerne det er klart når man har en kæmpe overskridelse det ene år

jo spare den næste det betyder ikke at

der aldrig haft flere penge vi har jo altså fået tolvtusind flere ansatte i sundhedssektoren siden to tusind og et og det tal stiger og stiger for det er det eneste område som får lov at vokse hvert eneste år også i de kommende år jeg står gerne på mål for det hele jeg bortforklarer ikke noget som helst jeg korrigerer bare forkerte tal når de kommer fra kræftens bekæmpelse som jeg ellers har et fint samarbejde med

notorisk forkerte tal og så skal de jo rettes så vil jeg altså også

at rette når socialdemokraterne siger noget der er forkert undskyld men det vil

jeg med

andre tal eller kommenterer de tal sundhedsstyrelsen

hvordan det kunne være at ventetiderne nu er i stigning igen på kræftområdet det er jo ikke særlig godt for patienterne når man venter i lang tid og det er vel ligegyldigt om det er en eller flere patienter der venter

der handler om hvorfor ministeren og den her regering ikke vil være med til at sætte sig konkrete mål for hvor vi skal nå hen med dansk kræftbehandling man har vedtaget

man har stadig ikke nået målene i kræftplan

om at sikre akut kræftbehandling for alle

for eksempel sige at i

en forventet kræftoverlevelse i danmark der svarer til den i de øvrige nordiske lande

den her regering sætte konkrete mål så vi også kan se om vi bevæger os i den rigtige retning med ventetider og behandlingsmuligheder

er sådan nogle mål man kan lege med når man er i opposition det er altså ikke klogt af en regering at gå ind på at lave konkrete mål hvor skydeskiven hele tiden flytter sig sundhedsstyrelsen kommer med rigtige tal i denne sag er kræftens bekæmpelse kommet med forkerte tal det er jeg ked af og det tror jeg også

jeg synes også at socialdemokraterne skulle

for regeringen er selvfølgelig at fortsætte udviklingen i retning af kortere forløbstider hurtigere diagnose flere der bliver tjekket flere der overlever så danskernes levetid kan blive forlænget og vel at mærke den sunde levetid så mangler vi bare lige at danskerne så også arbejder lidt længere så vi også

barnløse nu fravælger behandling med kunstig befrugtning som følge af brugerbetalingen på behandlingen der blev indført den første januar 2011

egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning blev indført per første januar to tusind og elleve og jeg skal

sat et loft osv og

ændret i forhold til det oprindelige forslag der er altså kun godt to måneders erfaring med

regeringens forventning at folks ønsker om at få børn ikke vil ændre sig væsentligt på grund af egenbetalingen og at fødselstallet derfor ikke vil falde

behandling men det

at de opgiver behandling jeg følger det selvfølgelig med meget meget stor opmærksomhed

for det er jo bestemt ikke hensigten at fratage ægtepar lysten til at få børn jeg tror at man i starten tænker på den måde at det var dog ærgerligt havde vi fået det gjort før jul så havde det kostet noget når man har vænnet sig til den tanke at det koster lidt for nogle mere for andre

holde det op imod de udgifter man i øvrigt

alt muligt andet og så er det jo ikke uoverstigelige udgifter vi taler om her som overhovedet bør få nogen til at opgive

skal starte men jeg vil måske starte med de henvendelser jeg har fået fra unge par rundtomkring som føler sig enormt ramt af at den her brugerbetaling er blevet indført de skriver jo ikke at det er billånet der gør at de nu ikke kan få behandling de skriver at det er rigtig svært når man er studerende at få råd til at betale femtentusind kroner til medicin eller fem tusind kroner til et forsøg med kunstig befrugtning og de undrer sig over at

hu hej vilde dyr fra første januar vi stemte om den tror jeg omkring den syttende december i folketinget og det blev indført bare to uger senere det er jo ikke fordi de her unge mennesker har haft lang tid til at spare op til den brugerbetaling regeringen

allerede i slutningen af dette år hvor vi vil kunne se at fødselstallet i danmark falder fordi så mange mennesker lige nu stopper op og ikke modtager den behandling

ville arbejde på at få

varsel at hverken klinikkerne eller de mennesker det drejer sig om har haft mulighed for at omstille sig til brugerbetaling det er den venlige side af sagen den anden side af sagen lyder jamen det her vil jo skade danmark i mange mange år i fremtiden er børn der jo ikke vil blive født ved dette års udgang fordi regeringen så pludseligt har indført brugerbetaling gør det slet ikke indtryk på ministeren

fortælle hvor de så ville hente pengene det er så en helt anden sag dette

annonceret som led i genopretningspakken allerede for ti måneder siden

så blev det ændret over sommeren på grund af en dialog jeg havde med fertilitetsklinikker og med foreningen for ufrivilligt barnløse så blev det ændret sådan at det blev mere spiseligt vi fik også gjort det billigere ved at inddrage sterilisation og så videre så jeg synes det var en god proces jeg ved godt at det blev vedtaget endeligt kort før jul og det betød jo at vi ikke kunne informere i detaljer om det fordi ministeren ikke må informere om noget af folketinget det er først når det er vedtaget at man kan tillade sig at

men da det jo altså havde været til vældig stor og omfattende offentlig debat synes jeg ikke at det korte varsel kan være det helt

det der interesserer mig er selvfølgelig om det nu især er de unge der udskyder eller om det er de fyrre årige der udskyder jeg tror som spørgeren også antyder at det især

pointe

i tyskland da man indførte halvtreds procent brugerbetaling på kunstig befrugtning

mange tyskere de fleste af dem østtyskere og vil sige dem der havde den dårligste betalingsmulighed der udskød det at få børn i så lang tid at man stadig i dag i tyskland er helt tilbage til ti år før i forhold til antallet af behandlinger så hvis man udskyder det at få børn og der samtidig måske er flere der siger at

det danske fødselstal og de mange børn og unge vi

til at løfte vores velfærd til at betale for vores velfærd og til at være borgere i det her samfund

åbenbart flere ministre mener at børn i danmark generelt er et problem for staten at de koster mange penge jeg vil godt sige at

vil ændre loven på det område der handler om sterilisation

den er skadelig på lang sigt den er økonomisk uansvarlig på lang sigt

der for visse grupper skal kunne gives kommunal støtte til sterilisationen

socialt begrundet

i regeringen ser vi ikke børn som værende et problem for staten vi problematiserer bare den

fører til færre børn

har de så vidt jeg husker

altså menneskene er heldigvis ikke kun økonomisk beregnende individer menneskene vil gerne have børn af helt andre grunde og de sidder ikke og ser

uddannelsesstøtte og boligetableringstilskud osv det sidder de altså ikke og ser på når de vælger om

fødes der mange børn og i dårlige perioder hvor man er i tvivl om økonomien hvor det ser dårligt ud og hvor ikke har mange penge fødes der få børn hvis ikke det er udtryk for at fertiliteten er ekstremt afhængig af om folk kigger på bundlinjen

er råd til så ved jeg ikke hvad det er det er da om noget meget tydeligt

forskel indtil man nedsatte brugerbetalingen

det er økonomisk uansvarligt at der

i slutningen af anden verdenskrig hvor folk havde dårligt råd og hvor fremtidsudsigterne var aldeles usikre fik de flere børn end nogen sinde det er faktisk et fremragende eksempel på at jeg har ret i

forhold og det er ikke mørklægningsgardiner eller noget som helst det er

andre forhold der gør at folk får lyst til

danmark har altså om ikke europas bedste lægeforsyning så

vi har nogle overenskomster som gør at vi desværre bruger rigtig mange læger men så er der da heldigvis også nogle læger der arbejder meget mere end syv

s tolv to og halvtreds udgået efter ønske fra spørgeren og det

at der arbejdes med forskellige muligheder for at udnytte potentialet

derfor hilser vi jo også velkommen at der er projekter der kan bidrage til at udvikle teste og markedsmodne danske cleantechløsninger det gælder

andet også noget som regeringen har støttet via eudp altså energiteknologisk udviklings og demonstrationsprogram hvor dong har modtaget ni og firs

million kroner til etablering af forsøgsanlægget inbicon ved kalundborg som netop producerer bioætanol baseret

så kommer vi jo altså ikke uden om at de her og nu er

afgørende at målene nås på en omkostningseffektiv måde

at konkurrenceforholdet mellem teknologierne forskydes over tid i takt med at nye teknologier modnes og derfor gør vi det med energistrategi

og halvtreds at vi lægger op til at der gennemføres en teknologivurdering i år og herefter hvert tredje år for at sikre de rette rammevilkår for at nye teknologier kan understøtte målsætningerne om en reduktion af transportsektorens drivhusgasudledning både på kortere sigt mod

og tyve og på længere sigt frem mod

og halvtreds herudover

initiativer som vi foretager

de her virksomheder er lidt utaknemmelige

gode råd de kommer med til hvad vej vi skal gå

rose energistrategien fra regeringens side altså det er utrolig interessant læsning og jeg ser

rigtig mange lighedspunkter i forhold til det udspil

tusind og halvtreds og det er meget tilfredsstillende at se at er sket den her væsentlige holdningsændring

til grøn energi i forhold til tidligere jeg kan

holdninger vores største udfordring i det her

transport er akilleshælen i forhold til

udspillet fremgår det at man ikke ved om udviklingen af transportområdet endnu

det ændrer ikke ved at der er brug for visioner og styring af sektoren i den ønskede retning det jeg tolker ud de her udmeldinger fra erhvervslivet er at man savner større ambitioner og konkrete

for biogas er blevet stoppet på et tidspunkt hvor man ikke prioriterede det så højt

ved at udløbe mit uddybende spørgsmål

hvordan ser ministeren konkret

og landbrugets opråb

kaste mig ud i en citatkrig og citere alle mulige andre der har ytret sig om energistrategien for

den britiske klima og energiminister den tyske

er jo ingen tvivl om det sagde undertegnede men i høj grad også

i mål hvad angår transport det vedkender vi os fuldt ud men det hænger

at vi her og nu ikke har nogen teknologier

og erstatte diesel og benzinbilen

er overlap mellem regeringens udspil og

men det er en helt anden diskussion som vi kan tage på et andet tidspunkt

sige at det gør meget stort indtryk på mig

de folk der har rigtig meget forstand på det laver det her opråb

opråb indarbejdet i

kommer med et opråb når vi ser på den her energistrategi ikke mindst hele udbygningen af biogas

helt konkret tænkt os at gøre når vi ser på biobrændstoffer

at vi ser på teknologien som sådan det gør vi

skal arbejde for

og at vi selvfølgelig også på eu plan vil gå ind og arbejde for at vi får strammet og præciseret

med erhvervslivet industrien og staten på det

sporene skræmmer lidt nu nævner ministeren selv

over styr og man kan sige at andre lande som

egentlig også hører fra erhvervslivet er at de savner at vi tør satse

problem især med hensyn transport det

ser at ministeren forholder sig til

vi fra erhvervslivets side side hører at

noget nyt og så satse

der har været i stand til at fremlægge en strategi for hvordan man kan blive uafhængig af fossile brændsler naturligvis lytter vi da til branchen det har vi jo også

tilbud om at lave det her partnerskab med erhvervslivet og universitetsverdenen inden for biobaserede produkter

klart tilsagn om at vi får løbet markedet i gang via eu men jeg bliver bare nødt til at sige

pengene jo ikke hænger på træerne og det gør de altså desværre heller ikke inden for energipolitikken og ja

ønsker at man havde været mere ambitiøs på nogle punkter

tingene skal jo nu engang finansieres vi er kommet med en finansiering krone til krone men jeg gentager

er en betydelig fokus på biomasse som sådan helt konkret er

dermed kan producenter og kraft varme selv aftale en pris hvor parterne så deler afgiftsfordelen i

har jo været efterspurgt af flere af de store danske byer der har ambitiøse planer om at blive

jo har konkrete planer om at omstille

bevirke omtrent en fordobling af anvendelsen af biomasse i

regeringen så i udspillet foreslår at give værker på op til tyve

det giver en række naturgasbaseret kraft varme værker mulighed for at omstille til biomassebaseret

liberaliseret og produktionsselskaberne opererer på kommercielle markeder

og varmeproducenterne selv at bestemme hvilken brændsel de vil anvende til energiproduktion og hvor de

afhænger af hvad der er økonomisk og

forventes at være fra kul til træpiller

der er stadig uudnyttede træressourcer som kan blive efterspurgt af de danske værker afhængig af udviklingen på

danskproduceret og på den måde er der jo altså også mulighed for at det kan give arbejdspladser men man skal ikke overdrive mængden af dansk halm hvis det

for at ville have den her omstilling er jo også at vi gerne vil være uafhængige af måske lidt mere usikre regimer

at den her stærke fokusering og

være afhængige af mellemøsten kan vi pludselig blive afhængige af

diskussion om superoptimering i de større byer

at vi laver en plan for hele vores energiforsyning

jeg synes storbyer måske har andre muligheder

ende i en ny afhængighed bare af nogle andre lande end

i danmark vi skal lave den her omstilling det vil sige at vi kan forvente at der bliver væsentlig større efterspørgsel på verdensplan

ved bare at importere flis for at kunne sige

at vi bliver nødt til at forholde os til hvad der er det centrale her vi diskuterer altså energipolitik vi diskuterer at danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler kul olie og gas

har sinde haft det synspunkt at danmark skulle være selvforsynende

så derfor ligger det naturligvis i

energistrategi at vi ikke melder danmark ud af hverken det indre marked

internationale marked og som jeg redegjorde for i mit

markedets aktører at beslutte det det ønsker jeg altså

jeg synes at man er nødt til at se tingene i en helhed

jeg kan blive lidt nervøs for om det hæmmer andre

nogle værker måske vil omstille til ren

varmeproduktion og vi går væk fra vores gode kraft varme

og energi den mener jeg absolut vi skal have med ind i vores overvejelser vi har så mange gode muligheder for det og kan vi både hjælpe landbruget og sikre en

stabil energiforsyning er det absolut at foretrække

sat handling bag de her flotte ord om at nu skal der ske noget på det her felt det håber jeg så sandelig at vi kan blive enige om

vi kun kommer til at satse på biomasse vi følger

satse på vind og biomasse de to energiformer går godt i spænd med hinanden

også kommer til at omfatte biomasse dermed viser vi

markedet at

konkurrenceforhold eller et dilemma

mellem biogas og så det frie brændselsvalg men præcis derfor

ministeren har ret i at det frie brændselsvalg op til tyve

vil være med til at løse det det problem vi har der jeg har så en virkelig opfordring til ministeren

har fremlagt et forslag hvor vi siger at man kan få

at jeg føler lidt at de her små kraft varme værker som som udgør en meget lille del af vores energiforsyning bliver taget lidt som gidsler i

en løsning for de her små værker og at de ikke må forsvinde i de store

energipolitiske forhandlinger vi skal i gang med vi skal under alle omstændigheder

en løsning for de små værker

virkelige liv eller i energipolitik

naturligvis heller ikke her jeg ville så bare ønske mig at herre husted ville kvittere for at med det her

i årevis omkring barmarksværker

eux skal ændres så eleverne for eksempel er garanteret en skolepraktikplads uden om det nuværende kvotesystem i lyset af at eux eleverne vil kunne tænkes at skubbe elever fra et almindeligt eud forløb ud af den nuværende kvote

studentereksamen for erhvervsuddannelseselever som vi i fællesskab

de interesserede borgere der måtte følge med

at opnå den samme

gymnasiale uddannelser og jeg agter sådan set også at man skal kunne titulere sig

det for de erhvervsgymnasiale uddannelser

har været enige i at det var en god

set ikke at ændre reglerne for praktik for

søge praktikplads og 2 skal sikre sig adgang til skolepraktik for så vidt

annoncere og som øger muligheden for eux eleverne

i to tusind og ni havde en flot fremgang i

to tusind og ti

der været en vækst på to og tyve procent i antal praktikpladser

at der fortsat er elever som savner en praktikplads og derfor har vi jo også opretholdt den egentlige

uddannelse i skolepraktik om end det kan betyde at man skal

efter den og muligvis også flytte sig efter den

ned i et hul den sidste opgørelse viste at der stod syv tusind tre hundrede og seks og tredive som jeg husker det elever uden praktikpladser

den generelle udfordring for overhovedet at få praktikpladserne

synes vi skal prøve lige at fokusere på det lille hjørne der handler om eux vi er enige om at det er et godt supplement supplement både til

den måde man kan tage en gymnasial uddannelse på det er vi jo enige om så det er et godt initiativ som vi også

støtter problemet nu er bare at alt tyder på at det

som jo startede i august sidste år med et projekt med tolv elever

nødt til at sige til de unge og

til deres familier skal i gå i gang med en uddannelse der varer over fire år og vil vi i øvrigt sammenligne med de gymnasiale uddannelser bliver vi nødt til at give jer en uddannelsesgaranti

det er et meget langt forløb at gå fra august måned sidste år til uge fem og tyve i år og så i øvrigt blive kastet ud i at skulle lede efter en praktikplads som øjensynlig kan være meget svær at finde

otte og tyve skolepraktikpladser knyttet til træfagenes byggeuddannelse

på syddansk erhvervsskole er startet op på træfagenes byggeuddannelse

eux kommer til at blive sådan for gøgeunge der skubber almindelig lærlinge ud af deres

deres uddannelse færdig jeg synes det vil være en ualmindelig trist måde

få startet eux på at det skal forringe andre unges

samme gruppe

opnå

jo først se retrospektivt når de afslutter om de når op på

komplicere sagen det andet er at

skolepraktik har vi de emma kriterier

fagligt og geografisk mobil og så skal man være aktivt søgende de fire kriterier har været gældende i årtier også under den tidligere sr regering netop for at sikre

som et arbejdsmarked hvor man søger

ske inden for et marked hvor man også er nødt til at udvise fleksibilitet og den fleksibilitet mener

eleverne er bedst tjent med at

fusion mellem det at tage en erhvervsuddannelse

en gymnasial uddannelse nogle af de her elever vil selvfølgelig være nogle der ellers ville være gået på andre erhvervsuddannelser der så vil være omfattet af kvotesystemet men der vil jo også af gode grunde være elever der som alternativ vil have

offer for det her kvotesystem og der synes jeg bare at vi skal hjælpe den her uddannelse på vej ved at give tryghed til de unge og give tryghed til deres familier og sige der ligger en uddannelsesgaranti

jo pladserne fra de almindelige lærlinge man kan gå ud fra at dem der kan kvalificere sig til at gå

de almindelige lærlinge lad os tage situationen fra syddansk erhvervsskole de har otte og tyve

til træfagenes byggeuddannelse de har tolv elever nu

dem der får men man har jo ambitioner

de almindelige lærlinge når vi nu gerne vil

den anden side siger er det ikke trist at de slet ikke praktikpladser endnu

set modsætningsfuldt for så vidt at man anser dem for gøgeunger nu bryder

som ambitiøse unge der gerne vil de muligheder folketinget til rådighed

veje igennem erhvervsuddannelserne på skolepraktikområdet

når herre karsten hønge peger på at er over syv tusind elever der mangler en praktikplads så skal han jo regne med at en betydelig andel

og nogle af dem er kortvarigt søgende

til en rigtig praktikplads fordi de hellere vil det

og v og k skulle kunne løfte den opgave at sige

drømme om at kalde unge der tager en en rigtig god uddannelse

godt synes jeg inden for det samme system sige

gør vi det særlige at vi tilbyder dem hvis de i øvrigt lever op til kriterierne

med deres eget kvotesystem

og diskuteret det problemet er at der stort set ikke er nogen der har fundet

ikke på de to andre skoler på pilotprojektet

ved at vi kan se at de kommer ud fra grundforløbet

tilsvarende vil jeg også sige lad os da se på erfaringerne om nogle år hvis det viser

tage det væk fra uddannelsen igen men jeg synes vi nu bliver nødt til at hjælpe den her uddannelse på vej for ofrene her

her karensregler som jeg synes er fuldstændig urimelige

er færre skolepraktikpladser stillet til rådighed for dem

set ikke det er regeringens initiativ og vi har gennemført en forligskreds som sf ikke er en del af lad os lige slå det fast

os nu antage at ministeren her jeg går ind på

set kun den mulighed inden for den praktikpladsaftale der er at vi så tager de mange ressourcer

mange ressourcer som

skabe praktikpladser for at lave en særlig ordning

karsten hønge kan anvise en anden finansiering

fra de praktikpladser vi i øvrigt skaber til alle unge der vælger erhvervsuddannelserne så mener

at skaffe sig en praktikplads men jeg hører gerne

se har relation til det vi lige har snakket om så der er måske en

uden om det nuværende kvotesystem i lyset af at eux uddannelsen er en ny uddannelse og at eux elever derfor kan tænkes at have sværere ved at skaffe ordinære praktikpladser

eux eleverne var gøgeunger som skulle fortrænge

en selvstændig uddannelse men en tilrettelæggelse af

er to modsatrettede opfattelser af

fuld studiekompetence ligesom de øvrige gymnasieelever

at vi har afsat

to gode nyheder jeg nævnte før vil jeg lige referere igen og det er

efter en stigning i to tusind og ni på cirka nitten procent

de skal bidrage

elever ind jeg finder at den indsats vi har gjort samlet set er med til at løfte alle erhvervsuddannelseselever herunder også de elever der måtte tilvælge

eleverne så vi finder faktisk at vi har taget

og de nye eux’er gode muligheder

ikke at anerkende at når man vedtager en lov i fællesskab i folketinget så har man medejerskab til den uanset at selve initiativet kom fra regeringen og fra forligskredsen

det er en smålighed som ikke klæder ministeren

er en del af det når folketinget i enighed i øvrigt vedtager det

har vi forskellige standarder at måle vores format efter jeg synes at det

generelle situation omkring praktikpladserne

flugt ud af diskussionen konkret omkring

tusind tre hundrede og fire og tredive elever der fortsat står på

med til at starte en uddannelse hvor vi kombinerer erhvervsuddannelserne med en gymnasial uddannelse

muligvis kun i en periode indtil den er slået igennem ude på markedet

her og nu er et problem i at de elever har svært ved at finde en praktikplads

en snus modsætning i de her to spørgsmål det handler om

uddannelsen og derfor vil det tage noget tid derfor tror

en god idé at lave et særligt kvotesystem til de her elever det hænger da fint sammen med min bekymring for at man hvis man ikke gør noget så tager

kvoterne fra de almindelige lærlinge inden for systemet tingene hænger da fuldstændig nøjagtigt sammen pointen er

mig bekendt med de tre pilotprojekter vi har ude i landet handler om at det er en håndfuld der har fundet praktikpladser og de er altså ude på markedet nu i uge fem og tyve efter at på skole siden august sidste år

give de her elever og deres familie den tryghed at de kan gøre deres uddannelse færdig for en masse af de her elever kunne lige så godt være startet på teknisk gymnasium der har de en garanti for

underlagt den her karensperiode som jeg synes også er meget problematisk

ekstremt problematisk over for de her unge som er motiverede og er klar til at gå i gang og nu skal sendes ud på græs i to måneder indtil de så har levet op til kriterierne jeg synes vi skal lave et system der holder hånden under et godt initiativ som

særligt kvotesystem fordi det er en ny uddannelse der selvfølgelig skal have tid til at bundfælde sig

den tidligere regering sr regeringen

dette system stykket sammen var karensperioden ikke to måneder men tre måneder da havde man ikke en uddannelsesgaranti og man

det tidspunkt færre praktikpladser end der skabes lige nu

som har kostet det private erhvervsliv mange mange

arbejdspladser så set i det lys må man jo sige at det er en meget meget flot indsats

jeg sagde faktisk ikke at sf ikke var en del af lovgivningen

det var en tilsnigelse

i forhold til praktikpladsområdet og

ti som nu løber ind i to tusind og elleve hver gang initiativ til at skabe noget mere

sagde ordet at vi var med til at slå uddannelsen i gang

det var alt hvad jeg sagde jeg siger ikke

begge to glade for det her

er en bekymring der specielt er fra sf at det her ikke skulle komme til at fungere godt

er jo en melding fra erhvervsskolerne så sent som i dag har jeg talt med afdelingslederen på syddansk erhvervsskole

et stort arbejde derude man gør et stort oplysningsarbejde man laver alt muligt opsøgende arbejde man laver informationsmøder den femtende

syddansk erhvervsskole hvor fem og halvfems mennesker

positiv interesse omkring det her nye barn

have på skolen i øvrigt at man kan se at der er nogle

men det her spørgsmål går præcis på

og skulle æde kvoten for andre

modsvarer de gymnasiale

finansiering og det er da yderst relevant både for mig som minister og

skolepraktikpladser

det er jo relevant oplysning og den kan jeg åbenbart ikke

for at vide om herre karsten hønge og hans parti ønsker at tage finansieringen fra andre erhvervsuddannelseselever

de kan bruges netop for at skabe praktikpladser til alle også elever der ikke synes de har lyst til at gå ind i

og som berører deres familier det er trist at

procent sikkert er at de vi ikke får uddannet i samfundet er nogle der kommer til at koste os penge vi skal være glade for hver eneste der tager en uddannelse

på syddansk erhvervsskole tolv elever

uddannelse i august måned sidste år og som er færdige her i uge femogtyvende hvis vi bare taber dem hvad er der så tabt så er der virkelig tabt en investering der

andre elever der bliver tabt og på den måde også bare går tabt i systemet

småpenge i den her sammenhæng

et ægte ejerskab til et initiativ som er godt et ægte ejerskab til en uddannelse som vi ønsker det bedste for og som ikke skal ende med at være en gøgeunge over for de almindelige lærlinge hvis vi ønsker det bedste for

en praktikplads eller en skolepraktikplads er der

er geografisk mobil at man er fagligt mobil

det forpligter jo ikke ud over at man siger at

få sin praktikplads eller sin skolepraktikplads og så kan man sådan set vælge anderledes undervejs

en definitionsproblemstilling jeg mener ikke det vil være klogt at friholde en særlig gruppe af

begrænset fra tre til to måneder vi har lavet

karsten hønge efterspørger så jeg er nødt til igen for at kunne besvare spørgsmålet åbenbart mere hensigtsmæssigt for herre karsten

det at ikke skal leve op til emma kriterierne det er